fra statsministeren meddelelse om at der ved kongelig resolution af enogtredivete maj to tusind og atten er bestemt at ledelsen af

under økonomi og indenrigsministeriet hørende forretninger fra den enogtredivete maj to tusind og atten til og med den syttende juni

der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fem og halvfjerds af nick hækkerup

der kan stemmes nu

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fire og halvfjerds af

vedtagelse nummer v seks og halvfjerds af rasmus nordqvist

der ønsker at udtale sig det er der ikke

stemte nul lovforslaget er vedtaget og

der ønsker at udtale sig det er der ikke så vi går til afstemning

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet

lovforslaget er vedtaget og vil blive sendt til

der om lidt vedtager det her lovforslag

bliver det formentlig kun med stemmer fra regeringen og dansk folkeparti det er måske ikke så overraskende når vi i folketinget ikke er helt enige når det handler om om skattelettelser

og det ord på her i dag

partier end dem der stemmer for det forslag regeringen

gør vi det med lovforslaget her ved at indføre et jobfradrag målrettet lavere arbejdsindkomster

nogle synes det er urimeligt at folk med høje indkomster også får en skattelettelse så de ville gerne have fradraget aftrappet

gerne set at vi i endnu højere grad kunne lette skatten

for nogle men for alle der er i fuldtidsbeskæftigelse det er kun rimeligt at

arbejde bliver belønnet i større omfang end i dag for

det der synspunkt om at skattelettelsen skal målrettes nogle og så er

det svarer lidt til at man går ind til de offentlige overenskomstforhandlinger og så siger man

de største lønstigninger men at have et udgangspunkt om at nogle

slet ikke skal belønnes for den arbejdsindsats de har lagt er meget mærkeligt og det er den politik en række partier her i folketinget fører når det handler om skattelettelser jeg synes det er

helt fast der er ikke nogen

får mere end det maksimale jobfradrag på to tusind

og tyve så relativt set får

laveste indkomster mest ud

de laveste indkomster får mest ud af jobfradraget

mener at jobfradraget bør gælde fra den først tjente krone uanset om man er på kontanthjælp eller får løn fordi man er ude

bliver udmøntet i den aftale vi har lavet

i beskæftigelse så vi giver folk i beskæftigelse et incitament til at tage et arbejde eller arbejde noget mere

at gøre vores samfund rigere og derfor er det selvfølgelig kun rimeligt at det er forbeholdt lønindkomst og målrettet folk der er på arbejdsmarkedet

urimeligt for dem der står uden for arbejdsmarkedet

incitament til at bevæge sig ind på arbejdsmarkedet som er rimeligt

der siger at de slet ikke vil give de lavestlønnede skattelettelser og jeg kan virkelig undre mig over at man i overenskomstforhandlinger kan kæmpe en hård kamp for højere løn men ikke vil give arbejdstagerne mere på lommen gennem skattelettelser jeg savner noget sammenhæng

de partier der har den holdning

andenbehandlingen hverken ønskede et målrettet jobfradrag lettelser i bundskatten eller forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget

jeg kunne så forstå hvis man bare var imod

øvrigt en række andre partier i folketinget til at give helt

helt almindelige hårdtarbejdende

får lov til at beholde lidt mere af deres løn ikke meget mere men men lidt mere det er meget overraskende at der ikke er flere partier i folketinget der kan stemme for den del

lovforslaget særlig når man kigger på den linje der blev ført under den tidligere regering hvor man lavede en skattereform

meget mere skæv end den skattereform regeringen her har aftalt med dansk folkeparti og som er meget mere ulige end den skattereform regeringen har aftalt

løftede grænsen for topskat

som et element i regeringens udspil det undrer

ændringsforslag som socialdemokraterne har stillet til andenbehandlingen

man fået en skattereform med et negativt arbejdsudbud og det vil sige en skattereform som

ansvarlige partier kan foreslå skattereformer som har et negativt arbejdsudbud hvad betyder det det betyder at det er en skattereform

svigter man en central politisk opgave

fair nok at man ikke vil være med til det regeringen

fra folketingets talerstol og det gør jeg i dag som skatteminister

været en del udsagn blandt andet fra socialdemokraternes side om at

helt rimeligt synspunkt som også andre partier har nu forholder det sig imidlertid sådan at det ene ikke udelukker det andet med det råderum vi ser ind i og med regeringens skatteaftale som altså udmøntes her med lovforslaget i dag vil der overordnet set være plads i økonomien til også at håndtere det demografiske træk

og fem og tyve og

ser vi jo også ind i at råderummet i hvert fald ikke bliver mindre men muligvis bliver større end det man har regnet med så den bekymring kan være fair nok at have men men når man dykker ned i tallene mener jeg ikke der er fagligt grundlag for at

om at nedsætte loftet for størrelsen af pensionsindbetalingerne så også var et ændringsforslag

at løse det for personer i lavindkomstgruppen men det er

ikke kun personer i lavindkomstgruppen der er ramt af samspilsproblemer som altså handler om

størrelsen på loftet for fradraget er afgørende for at pensionsfradraget øger tilskyndelsen til at spare ekstra op til pension et lavere loft vil indebære at færre personer vil få en ekstra gevinst

øge deres pensionsindbetalinger det gælder også personer der ikke betaler topskat

i lovforslaget vil personer hvis pensionsindbetalinger udgør tretten procent

og afbalanceret for et typisk medlem af dansk metal er indbetalingsprocenten for eksempel tolv mens den for gymnasielærere er seksten

jeg vil benytte lejligheden til at gøre reklame for

og mene at det er et velafbalanceret lovforslag som vi tredjebehandler

her ved afstemningen

forsikring pension har så sent som i mandags direkte opfordret folketingets politikere til at stå fast og vedtage det her

og når brancheorganisationen for danmarks forsikringsselskaber og pensionskasser som jo til daglig har de her samspilsproblemer

det ikke kan betale sig at spare op for helt almindelige danskere

klar opfordring så synes jeg også at folketinget skylder

forslaget kommer rigtig mange danskere til gode

der var en bred kreds af partier i folketinget som stemte for det

og fem og tyve tager otte milliard kroner af råderummet som skulle have været brugt til velfærd

interessant at der er så mange partier der har lavet forringelser for de syge for de

for de arbejdsløse med den begrundelse at de penge da skulle bruges til velfærd og så får man sådan aftale her som er pilskæv

pengene så går til de folk som i forvejen har

vi kan jo se at de ti procent med de laveste indkomster

får fire hundrede og fyrre kroner og jobfradraget koster en

milliard kroner om året men det er kun en hundrede og tres million kroner af dem der går til dem som tjener op til trehundredetusind kroner om året

hvis det her i noget som helst omfang er målrettet noget

målrettet dem der tjener mest hvordan kan det være et jobfradrag som primært kommer dem der tjener mindst

og direktøren seks hundrede og halvtreds

eller en loer på mindsteløn du får lov til at beholde lidt flere af

at vi har givet dem mere i lønningsposen i i forbindelse med de offentlige overenskomstforhandlinger men der har vi altså også givet

der knokler på sygehuset mere i lønningsposen

og sosu assistenten der har vi ikke sagt til lægen du skal ikke have noget

det mærkeligt at enhedslisten har den skattepolitik men det er ikke en ny skattepolitik og derfor

der går til dem som tjener op til trehundredetusind kroner om året hvordan kan man dog så kalde det for et jobfradrag der er målrettet dem med de laveste indkomster så er det rigtigt at hvis vi

det ville være en socialt afbalanceret løsning som ville sikre at dem der tjener mest i det her samfund

bidrage mest til en sådan løsning og det ville i øvrigt også komme rigtig mange pensionister til gavn som allerede i dag

hvis man skulle gøre det som enhedslisten ønsker

ville vi få en skattereform med et meget stort negativt arbejdsudbud

få en skattereform hvor vi måske lavede lidt om på indkomstfordelingen men

at os der ønsker en solidarisk fordeling målrettet dem der tjener mindst og

gå til valg på at hårdtarbejdende danskere skulle have lov til at beholde lidt flere af deres penge

en tidligere socialdemokratisk regering sågar med en sf skatteminister lave en skattereform

den daværende sf skatteministers skattereform da helt håbløs

den belønnede den arbejdende dansker og den gjorde danmark

og som der skal stemmes om i dag man kunne sagtens have lavet en løsning på samspilsproblemet der

grad var målrettet dem der tjener mindst i stedet for at komme dem der tjener mest

forsikring pension bakker op om og som løser samspilsproblemet ikke for alle men for en stor del af danskerne og jeg synes ikke det er rimeligt at sige at en der tjener en halv million

det bliver på lang sigt også dyrt for samfundet vi får løst samspilsproblemet som det ligger

fint at skatteministeren går op og holder den tale han

i dag jeg ved godt at han i virkeligheden gerne ville have holdt en tale om at topskatten var blevet afskaffet

vi behandler her er jo resterne af regeringens store ønske

nedsætte topskatten markant

andet skatteministeren ved godt at det her er et spørgsmål om prioritering vi er ikke modstandere af at almindelige mennesker kan få mere i lønningsposen vi er heller ikke modstandere af hvis man kan sætte skatten ned for dem men rækkefølgen skal være rigtig og prioriteringen skal være i orden og det man gør her er jo at lave en skatteaftale som vil koste

på den fælles velfærd penge som statsministeren tidligere har lovet danskerne skulle gå til velfærd samtidig laver man en skæv løsning på samspilsproblemet og man kunne have lavet en der gav hkeren mere mod at direktøren fik lidt mindre og

regeringen jo finde på en klogere politik hvis den

ikke være med til et målrettet jobfradrag som er målrettet folk i fuldtidsbeskæftigelse for den relativt største lettelse er dernede

det klare indtryk at den daværende socialdemokratiske statsminister syntes det var helt rimeligt

den opfattelse at der var penge til det og når man kigger

råderummet er der penge til at give skattelettelser så

være med til noget af det synes jeg er lidt

gå til fælles velfærd og jeg tror venstre skulle tage signalet fra kommunaludvalget lidt mere alvorligt om at borgerne mener at der er problemer lokalt i folkeskoler ældrepleje daginstitutioner socialpolitik og så videre

går over til at se om der er råd til yderligere nedsættelser af skatten skatteministeren har ret i

en skattereform i to tusind og tolv den kostede ikke noget på

er stadig under indfasning den handlede primært om lavtlønnede spørgsmålet

vi gøre det på den her måde men spørg folketinget vi synes ikke det her er den rigtige måde at gøre det på fordi man ikke vælger velfærd først og fordi man laver en skæv løsning på et samspilsproblem man kunne have løst på en bedre måde der kom hkeren mere til gavn og til gengæld var mindre til gavn for direktøren

lytter til forsikring pension

til velfærd og til de skattelettelser regeringen her lægger frem og det vil man kunne se i

at udtale sig det er ikke tilfældet så går vi

der er ikke stillet ændringsforslag

stillede ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

imod

den ene er at grønlændere og færinger som bor i danmark sidestilles med udlændinge

er at adgangen til danskuddannelse bliver forringet med lovforslaget når vi sidestiller grønlændere og færinger med udlændinge har det umiddelbart en symbolsk værdi men lad os slå fast at grønlændere er danske statsborgere og bør behandles som sådan

bliver grønlændere og færinger som ikke behersker det danske sprog behandlet som udlændinge det vil sige i den gældende

vi er med til at holde liv i de fordomme

de udfordringer som der er for grønlændere vi marginaliserer så at sige

vil ia også opfordre regeringen til at ændre den gældende lovgivning ikke med det her lovforslag men i en videre proces rigtig mange grønlændere

mange trives og langt de fleste er også en kæmpestor ressource for det danske samfund hos inuit

mener vi at mangfoldighed er en styrke det mener vi også det er når grønlændere bosætter sig i danmark vi mener at grønlændere i danmark er med til at gøre danmark større til et mere rigt og til et mere mangfoldigt samfund inuit ataqatigiit har kæmpet for et politisk flertal

anerkende grønlændere og færinger som ligeværdige medlemmer i rigsfællesskabet de er ikke udlændinge og det står klart i den udtalelse som et udvalg i bred enighed er kommet med det glæder mig at der har været et godt samarbejde mellem grønlandsudvalget og

udlændinge og integrationsudvalget

alle partierne for deres støtte til det og så tilbage til det andet punkt når vi forringer adgangen til danskundervisning forringer vi også adgangen til arbejdsmarkedet

i det danske samfund har været så mange i arbejde det er rigtig rigtig positivt og glædeligt

også vigtigt at huske på at kun omkring halvdelen af alle grønlændere som bor her i danmark

på arbejde betaler skat og gør deres for at være en aktiv del af det danske samfund vi har ikke været gode nok til at inkludere grønlændere

det danske arbejdsmarked det handler selvfølgelig om et personligt ansvar

om faglighed og kompetencer men det handler også om et manglende politisk fokus og det vil vi gerne være med til at gøre op med

for at forsøge at få endnu flere grønlændere i arbejde og det synes jeg er helt på sin plads det glæder mig at regeringen har lyttet til den kritik som der har været af

lovforslag om forringet adgang til danskundervisning regeringen har valgt at afsætte en pulje på to

million kroner i de kommende år til danskundervisning

grønlændere i danmark det er meget positivt og jeg ser frem til at det understøtter indsatsen for at få endnu flere grønlændere i danmark i arbejde

jo også netop derfor at den udtalelse som

mig bekendt enigt grønlandsudvalg sender over

danskere færinger og grønlændere er ligeværdige medlemmer af rigsfællesskabet

den udmelding der kom forleden fra undervisningsministeriet hvor man

herboende grønlændere afsætter to million

at at herboende grønlændere fortsat har adgang til rigtig rigtig rigtig

så det her har jo været et kompromis som vi er nået frem til som som vi kan se os afspejlet i og som jeg kan forstå at at mange af partierne herinde også ser sig afspejlet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

forhandlingen slut og vi går til afstemning

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en tiltrådt af udvalget

det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

herefter er ændringsforslag nummer femten og seksten stillet og tiltrådt af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre

af udvalget om ændringsforslag nummer fem

uden for betænkningen af udlændinge og

ændringsforslag nummer tretten tiltrådt af et flertal

tiltrådt af udvalget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

er der nogen der ønsker at udtale sig

da dette ikke er tilfældet er forhandlingen slut jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen

indsigelse betragter jeg dette som vedtaget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

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen slut og vi går til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

økonomi og indenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker at tage ændringsforslag nummer to og fem i betænkningen tilbage ønsker nogen at optage disse disse forslag da det ikke er tilfældet er ændringsforslagene bortfaldet socialdemokratiets medlemmer har meddelt mig at de herefter ønsker at tage ændringsforslag nummer tre

ønsker nogen at optage det forslag da det ikke er tilfældet er ændringsforslaget bortfaldet ønsker nogen at

jeg kan se at transport bygnings og boligministeren ønsker

stedfortrædende økonomi og indenrigsminister jeg vil gerne kvittere for modtagelsen af lovforslaget og for den konstruktive debat som vi har haft regeringen har også

især dem der er kommet fra flere kommuner lovforslaget har

understøtte at kommuner opkræver betaling for parkering af trafikale hensyn og ikke af fiskale hensyn at behandle kommunerne mere lige at tilskynde til omkostningseffektivitet og samtidig give mulighed for at dække udgifter til betalingsparkering herunder til nye investeringer i parkeringspladser jeg vil gerne fremhæve at regeringen ikke har noget ønske om at ramme kommuner der i tiltro til de hidtidige regler har investeret i parkeringsanlæg regeringen har her lyttet til de kommunale synspunkter og fremsat et ændringsforslag som betyder at modregningen for den enkelte kommune bliver nedsat med et beløb svarende til kommunens omkostninger til afskrivning og forrentning af de hidtidige og planlagte investeringer i parkeringsanlæg hermed vil kommuner altså kunne få et fradrag for allerede iværksatte investeringer i parkeringsanlæg og fremadrettet vil

kommuners nettoindtægter således kunne anvendes til at dække kommunernes udgifter til drift og nye investeringer på parkeringsområdet jeg vil dog også fremhæve at der er andre synspunkter som kan give anledning til bekymring

der som modtræk til stramningen af modregningsregler kunne finde på at hæve priserne for parkering derfor vil regeringen følge udviklingen i kommunerne og regeringen er også parat til på et senere tidspunkt

det man har rykket sig på er jo kun overgangsordningen

bekræfte at den kritik der har været bred kritik fra

også fra en organisation som fdm

kan blive ved med at stramme parkeringsskruen yderligere og yderligere yderligere men fdm har også det synspunkt at pengene som kommer i statskassen så skal gå til

parkeringspladser det har vi ikke imødekommet vi har et ønske om at kommunerne ikke skal blive ved med at plukke bilisterne og derfor det her lovforslag

men sig det dog ærligt herre magnus heunicke at socialdemokratiet ønsker at kommunerne skal

de nuværende regler er der ingen mulighed

knap her og få pengene selv det er vel derfor kunne

at skrive meget usædvanligt at man vil følge området tæt og at man vil indføre yderligere tiltag eller lignende i næste folketingssamling

at at de de penge

staten får ind skal bruges

nye infrastrukturprojekter i hovedstaden hvor mange af pengene fra de jyske bilister i aarhus i aalborg i esbjerg

i statskassen men skaden er jo allerede sket

kun de tredive procent på udgifter som er relateret til parkering den skade gør den nuværende lovgivning ikke noget ved men det gør det

ret usædvanligt har bidraget til betænkningen

at skrive at man vil følge området tæt og at det er regeringens intention at indføre yderligere stramninger vil det sige at man kan forvente hvis det ikke går som regeringen gerne vil have det til at gå og der er en række kommuner der har gjort opmærksom på at det

at fremsætte et forslag

så kunne være at man ville stramme parkeringsskruen yderligere og så er det bare jeg siger regeringen er helt åben over for også at tage højde for det i ny lovgivning

indtægter nok fra parkering i kommunerne til at man både kan aflevere halvfjerds procent til staten og stadig væk beholde de tredive

under tredive procent af deres indtægter fra parkering til omkostninger der er relateret til parkering så derfor er der ikke noget behov for at opkræve

får man allerede rigeligt med penge til at

den pulje eller det bliver det jo ikke men de penge man modregner bliver

love at bruge dem på trafikale foranstaltninger investeringer

i parkeringsanlæg og hvad det ellers kunne være rundtomkring det bliver penge som går direkte ned i statskassen og som skal bruges til for eksempel skattelettelser som jo er regeringens store

af den almindelige bilist som også i finanslovssammenhæng disponerer over midlerne

er overhovedet ikke noget problem som herre henning hyllested behøver at bekymre sig om

men en ting man synes er mere træls og ærgerlig

det er jo noget af det som blandt andet venstres herre jan e jørgensen har kritiseret

sagt at den her aftale

bestemt ikke er i bilisternes interesse tværtimod for det vil gøre det meget sværere at finde en parkeringsplads

rejst noget kritik og fået noget igennem og så

så fået sikret skal bruges til investeringer men i hovedstaden og det vil sige at i aalborg hvor jeg bor og hvor vi har en

det være sådan at de penge kommunen får konfiskeret af regeringen skal bruges her i hovedstadsområdet

snakke om endnu vi laver finanslov når efteråret kommer og til den tid finder man ud af hvordan de samlede offentlige indtægter skal fordeles på udgifter

står derudover vil regeringen ifølge venstres jan e jørgensen forpligte sig til at bruge et betragteligt beløb af de øgede indtægter til statskassen fra kommunernes parkeringsindtægter til nye infrastrukturprojekter i hovedstaden

er det herre jan e jørgensen der

ministeren bare ikke være ærlig om

man plyndrer jyske kommuner for penge for at bruge dem i hovedstaden

undre mig meget om de ikke bliver fordelt på en måde så der også kommer mere til hovedstaden end det der kommer ind fra det her parkeringsprovenu så vi står jo lige nu med en investeringsudfordring vi har ikke penge til nye infrastrukturinvesteringer

tusind og en og tyve og frem er der store beløb og regeringens to tusind og fem og tyve plan reserverer tyve milliard

jeg siger jo intet sted at der kun skal bruges penge på

der er også udfordringer andre steder aalborg

men der skal også bruges penge i hovedstaden det er også det ministeren står og og siger

at vi skal glæde os over at der har været en fornuftig høringsproces

kommet nogle fornuftige indlæg og regeringen

som ikke bare graver sig ned og siger at

har sagt en gang aldrig nogen sinde kan blive ændret

glæde os over og at få nogle bedre forhold for

penge og endda en stor sum penge på jernbaneinvesteringer det skal vi fortsætte med og vi skal også lave yderligere jernbanetiltag men vejene

hvor man kun havde øje for dem der kører i tog og ikke dem der kører i bil på vejene det er trods alt de fleste men man har ikke rigtig haft øje for deres udfordringer deres trængsler det vil den her regering gøre noget ved

det er vores ambition at de midler som kan

findes til infrastrukturinvesteringer efter to tusind og en og tyve i høj grad skal bruges på vejene

nu har vi jo hørt at hovedstaden hjælpes hjælpes de andre provinsbyer ikke ved

lige præcis skal bruges i hovedstaden jeg tror at det herre jan e jørgensen har sagt

bruges penge i hovedstaden men det betyder da ikke at der ikke skal bruges penge i aalborg eller i sønderjylland eller på fyn eller

der skal da bruges penge alle steder især fordi

har forsømt vejene så meget som de har og kun har tænkt på togene

tusind og tyve til infrastrukturinvesteringer hvis der er noget tilbage efter at man

først togfonden dk med dens vidtløftige fase to projekter

vi stopper de bynære parkeringspladser eller parkeringspladserne i byerne vi ønsker jo også renere byer så mit spørgsmål gik på når vi samler penge ind til staten og staten godt vil bruge dem på veje eller på parkeringspladser bruger man dem så også på parkeringspladser i provinsbyerne

er et råderum til infrastrukturinvesteringer igen

men regeringens prioritet er klar vejene skal have nogle flere investeringer

det er ikke tilfældet og forhandlingen er sluttet

forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer seks stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet det er forkastet hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer syv uden for betænkningen af økonomi og indenrigsministeren som vedtaget det er

om ændringsforslag nummer fire af et mindretal tiltrådt af et mindretal og

ændringsforslaget er forkastet hvis ikke afstemning begæres betragter jeg

uden for betænkningen af økonomi og indenrigsministeren som vedtaget

det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

tilbage til udvalget her mellem anden og tredje behandling jeg synes debatten her med ministeren

ændringsforslag i udvalget

er ministeren heller ikke imod det

er imod at vi sender det tilbage til udvalget det er

ikke tilfældet så

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

afstemningen

der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

jeg betragter herefter ændringsforslag nummer seks syv og otte stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet de er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire og fem tiltrådt af udvalget

de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går